undervisningsministeren lovforslag nummer

forespørgsel nummer

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v

herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive af søren søndergaard carolina magdalene maier

der foreligger tre forslag

om forslag til vedtagelse nummer v tre og fyrre

kristian pihl lorentzen villum christensen

forslaget er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af henning hyllested roger af rasmus

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

leger med hinanden på kryds og tværs

noget for deres forældre og for os som land at vi lærer hinanden at kende og dermed får tillid til hinanden derfor er det rigtig godt at regeringen

det her lovforslag som skal sikre at vi får en god fordeling mellem vores daginstitutioner

som vi gerne vil lægge særlig vægt på nu hvor loven skal blive til virkelighed den ene er

når man skal kigge på dispensationerne at man så ikke kun kigger på hvor der lige er bygninger men men også tager udgangspunkt i hvad der er det bedste for det enkelte barn

vi ikke kommer til at se nogle situationer hvor man for eksempel begynder at busse

årige børn rundt klokken syv om morgenen

de tiltag man vil lave i daginstitutionerne i

det bliver med udgangspunkt i børnenes tarv med det fælles pædagogiske grundlag vi har

og ikke ved at man hiver børnene ud af fællesskabet

de planer man lægger i kommunerne

den udvikling der bliver henover de næste år så vi sikrer os at at man rent faktisk får tænkt det her igennem og ikke bare fortsætter

i den første start med dispensationer

nummer en tiltrådt af udvalget om at lovforslaget deles i tre lovforslag deling af lovforslaget i tre lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes herefter om

det er vedtaget der stemmes endelig om det under c

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem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

om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af et flertal

uden fornyet udvalgsbehandling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

der stemmes om ændringsforslag nummer en uden for betænkningen af jesper petersen socialdemokratiet

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to ligeledes stillet af jesper petersen socialdemokratiet som forkastet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

vi holder lige en pause hvor man går ud i

tusind og sytten

fremmest

i finanslovsaftalen og

det

folk

egentlig

og

jeg

det

en socialdemokratisk

og

jo

ind

jeg

fra to tusind

og bo

synes at

på

det så mener

sted er en grænse

der er

det

selv jeg

dansk folkeparti

rigtig

det

at læse det

så videre

skal være altså

her ser jeg det som

det

vil jeg

nok

hvor man

egelund og

jeg

at

og

tillade sig